tilbagetrækningsalder og dagpenge for til gengæld at kunne bevare og udbygge vores velfærdssamfund som hårdtarbejdende danskere har opbygget gennem generationer

halvfems begik sit berygtede løftebrud om efterlønnen med løftebruddet

og så gøre det stik modsatte når først magtens

som gjorde al snak om velfærdsreformer til et tabu i mange år frem

i graven den femtende september

vi og gøre de kommende år til reformernes og ansvarlighedens tid

og dagsorden som oppositionsparti

er udvikle vores velfærdssamfund

efter valget venstre vil

og en måde hvor der også er penge til at investere i vores folkeskole

råd til at styrke kræftbehandlingen

og give vores ældre medborgere

forbliver i regeringsprogrammet

selv kæmpede for i valgkampen ikke fremgår af regeringsprogrammet det gælder løftet om højst fire og tyve elever i klasserne og om de to lærere i skoleklasserne

og ikke at glemme løfterne eller truslerne om man vil om millionær

bermudatrekanten kamp til stregen

i to tusind og et modtog vi en gældsregning af nyrup regeringen på to hundrede og otte og tres milliard kroner

den globale finanskrise ramte

mod vk regeringens fuldt finansierede skattelettelser

s og sf

en rødvinsreform og partierne svor at to tusind og fjorten topskattelettelsen ville blive annulleret

til dem der tjener mest champagnesocialisme

s har foretaget en kovending i skattepolitikken

jeg undrer mig bare over at vi skulle gennem ti år med massiv kritik

altid kan betale sig at arbejde og gøre en ekstra indsats i det danske samfund af samme grund ønsker vi i modsætning til den røde regering at bevare kontanthjælpsloftet

næsten halvtredstusind flere indvandrere er kommet i arbejde over de seneste år

ikke sættes over styr når høje offentlige ydelser betyder at det ikke længere kan svare sig at tage et normalt syv og tredive timers arbejde i stedet for at blive liggende under dynen om morgenen

så vi kan sikre at virksomhederne

der bruger mest på uddannelse og studiestøtte

der bruger mere end 1 af bnp på

arbejde og studere sidste år lå antallet af

vil bidrage til det danske samfund i venstre er

på danskernes side

giver os råd til at kunne investere i velfærd i vores samfund

et folketingsår hvor folketinget som noget af det første skal gennemføre den tilbagetrækningsreform som vi skabte i en stærk reformalliance hen over midten af dansk politik venstre vil også som oppositionsparti være konstruktivt og konsekvent vi vil fortsætte med at fremlægge finansierede og ansvarlige reformer

så vi i fællesskab kan forbedre og udvikle vores fælles danmark

og det løfte holder vi efter valget jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti fremsætte følgende

folketinget konstaterer

for betydelige økonomiske udfordringer blandt andet fordi befolkningsudviklingen presser arbejdsudbuddet

løsningen på danmarks økonomiske udfordringer er reformer og mådehold ikke skatte og afgiftsstigninger

gennemføres uændret

ødelæggende gældskriser som dem har ramt andre lande

samt sikre tillid til den demokratiske beslutningsproces

rasmus prehn rasmus helveg petersen

men det er tvivlsomt om vi når flere inden for en time den første er altså herre john dyrby paulsen

skabe

og kunne

gøre

arbejde konstruktivt for

må handle om at skabe job og jeg synes det er afgørende for os at få testet om oppositionen nu vil være med til at lave en aftale om at fremrykke offentlige investeringer og få skabt job

af danskere som vi kunne hjælpe i arbejde hvis der ellers havde været

venstre

for

er et nyt folketing og nu har vi også fået en ny regering det er en regering der står over for en meget stor opgave for vi overtager et danmark der er kommet ud af balance vi overtager en økonomisk politik i ubalance kassen er tom og næste år er

minus på fem og firs milliard kroner vi overtager en socialpolitik i ubalance mennesker lever i dag på ekstra lave ydelser som fastholder dem i fattigdom vi overtager en uddannelsespolitik i ubalance kravene til arbejdsstyrken bliver større og større men befolkningens uddannelsesniveau står i stampe vi overtager en miljø og klimapolitik i ubalance naturen miljøet og klimaet kan simpelt hen ikke tåle den nuværende belastning og endelig

i ubalance vi skal ikke have åbne grænser men vi skal have et åbent samfund et samfund med plads til alle der vil

udfordringen for den nye regering er altså

skabe et danmark i balance igen socialdemokraterne påtager

ansvar for at løse den opgave vi har sammen med radikale venstre og sf skabt et grundlag for at løse opgaven vi har bøjet os mod hinanden vi har lagt særinteresser til side vi er gået på kompromis resultatet er en ambitiøs plan for en reformregering som er parat til at gøre

at folk bliver rige men vi accepterer ikke fattigdom de svage grupper skal vide at danmark har en regering

en gruppe som virkelig trænger til at der gøres en ekstra indsats er mennesker med psykiske lidelser vi vil tage psykiske lidelser lige så alvorligt som fysiske sygdomme

vi vil gøre en ekstraordinær indsats for at bekæmpe arbejdsløsheden skoler skal jo renoveres veje og cykelstier skal asfalteres jernbaneskinner skal lægges kloakker skal graves der er masser af opgaver og der er masser af mennesker der brænder for at få lov til at være med så de kan få et job og bidrage til fællesskabet derfor vil vi næste år give økonomien en kickstart på ti milliard

ikke kul olie og gas nok at brænde af og selv om der var ville klimaet ikke

der er grænser for hvor meget kvælstof ammoniak og sprøjtegift den danske natur kan kapere derfor skal vi i gang med en grøn omstilling både på klima og energiområdet og på miljøområdet vi indfører et ambitiøst mål om at reducere vores udslip vi vil gøre vores el og varmeforsyning hundrede procent vedvarende vi vil sende de gamle oliefyr på pension vi skal have gang i vindmøllerne så halvdelen af vores el kommer fra vindenergi det er ambitiøse mål og det kræver en ambitiøs plan men det vil den nye regering levere

også vedtage de natur og vandplaner som den gamle regering har syltet og dobbelt så meget landbrugsjord skal dyrkes økologisk vi lægger op til et endeligt opgør med en tid hvor der blev sagt mange grønne ord men hvor det skortede på grønne gerninger

frihed for den enkelte lige muligheder for alle fællesskab respekt og tolerance det er vores værdier det er grundlaget for vores fælles plan for danmark det er grundlaget for regeringspartiernes samarbejde jeg håber at resten af folketingets partier vil lade sig inspirere af det samarbejde man kan faktisk nå resultater hvis man er villig til at bøje sig mod hinanden det viste de tre partier i tårnet og det skal vi vise her i salen vælgerne har sammensat et folketing med otte forskellige partier

vælgerne forventer at de otte partier stejlt skal stå på hver deres platform og nægte at give sig en tøddel jeg tror de forventer otte partier der samarbejder det er en stor opgave som venter os

trække danmark op af det fem og firs milliard kroner dybe hul som vko efterlod det bliver ikke let men danmark skal videre og vi er allerede godt på vej vi inviterer alle til at være med så vi løfter i flok i et danmark der står sammen

af socialdemokraterne radikale venstre sf og enhedslisten og det lyder sådan her

som vil skabe ny vækst og fremgang ved at alle yder et rimeligt bidrag til at få danmark ud af krisen folketinget opfordrer regeringen til at søge opbakning i folketinget til et ambitiøst reformprogram der sikrer øget beskæftigelse reelt lige muligheder for alle bedre uddannelser en løsning af klima og miljøudfordringerne samt

syv og jeg

vil gøre

jeg

det herre

mere

i skat

det

fordi vi vi

sige

sikre

valgløfter er ikke det papir værd de er skrevet på listen over brudte valgløfter fylder allerede på regeringens tredje dag flere a4 sider jeg har siddet i folketinget i snart otte og tyve år og jeg har aldrig aldrig set en regering løbe så hurtigt fra så mange løfter som vi har været vidne til her de sidste dage det kan godt være at statsministeren ikke bryder sig om kontraktpolitik men helt ærligt hvad med bare en lille smule smule anstændighed over for de vælgere

til socialdemokratiet og socialistisk folkeparti har stemt på partierne selv om der var færre socialdemokratiske og færre socialistisk folkeparti vælgere end ved sidste valg kan man jo godt behandle vælgerne anstændigt jeg ville kunne bruge hele min ordførertale og mere til på at gennemgå den nye regerings seriemord på egne valgløfter men lad mig nævne et par eksempler tilbagetrækningsreformen skulle ikke gennemføres det bliver den dagpengeperioden skulle

fradraget for udgifter til håndværkere og renovering skulle fastholdes det bliver afskaffet

folkeskolen bliver ikke

der kommer ikke noget loft over antallet af elever i gymnasie og folkeskoleklasserne som lovet pensionstillægget bliver ikke hævet med fem tusind kroner førtidspensionisterne og andre modtagere af overførselsindkomst

får heller ikke de lovede to tusind kroner ekstra millionærskatten bliver ikke gennemført som lovet til gengæld ser det ud som om der kommer lettelser af topskatten

socialdemokratiet ellers havde forsvoret før valget reduktionerne i børnechecken bliver heller ikke annulleret

der løftet om at bevare den stramme udlændingepolitik det holder heller ikke udlændingepolitikken bliver afmonteret

hvad de brudte valgløfter

regeringspartier ikke den økonomiske virkelighed før valget vidste man ikke at der var lavvande i kassen

en gennemarbejdet og fuldt finansieret plan ved navn en fair løsning der skulle skaffe pengene til alle valgløfterne

men vælgerne blev ført bag lyset med slesk tale

når der nu er lavvande i kassen kan det undre at den nye regering vælger at slå porten til danmark op på vid gab for asylsøgere og familiesammenførte løfterne om fortsættelsen af den stramme udlændingepolitik er borte som dug for solen starthjælpen afskaffes hvorved danmark igen bliver et af de lande i eu

det vil være økonomisk mest attraktivt at komme til asylsøgere får lov at bosætte sig uden for asylcentrene hvis de har ventet mere end seks måneder på opholdstilladelse så må fremtiden vise om kommunerne også skal til at anvise en bolig til dem adgangen til statsborgerskab lempes adgangen til familiesammenføring lempes adgangen til permanent opholdstilladelse lempes medborgerskabsprøven afskaffes og integrationsparathed må ikke længere være et element når kvoteflygtninge udvælges

flygtninge til danmark som vi på forhånd ved måske er umulige at integrere i danmark og som muligvis vil udmærke sig negativt i kriminalitets og ledighedsstatistikkerne så nedlægges integrationsministeriet for problemer med integration er sociale nej de

kulturelle har regeringen ladet forstå det koster mange mange penge som regeringen ikke

barnesko i europa parlamentet først som leder af socialdemokraternes eu kontor i bruxelles og siden som europaparlamentsmedlem

derfor er totalt forblændet af glaspaladserne i bruxelles og strasbourg

folkeparti blevet af i hele den her debat det er da underligt det

med holger og konen der sagde nej til unionen men nu siger man altså bare ja til det hele vi har en krise hvor kommissionsformand barroso har stillet borgerne i eu en europæisk regering i udsigt svaret på krisen er jo bare mere politisk integration mere magt skal flyttes væk fra borgerne og til bureaukraterne i bruxelles danskernes sidste værn mod eus tiltagende korrumperende magt de danske forbehold skal ryddes af vejen ganske uanset at danmark dermed melder sig endnu dybere ind i en klub

at falde sammen ved at kollapse det er helt fantastisk selvfølgelig vil vi anbefale et nej ved afstemningen om afskaffelse af danske forbehold dansk udlændingepolitik skal ikke

dirigeres fra bruxelles det skal selvfølgelig være fra christiansborg det skal være den danske befolkning der bestemmer hvem der skal lukkes ind i danmark ikke en flok bureaukrater nede i eu

fem tusind kroner mere i pensionstillæg bliver ikke

man siger i regeringsgrundlaget er at der skal investeres mere i velfærdsteknologi så de ældre kan blive vasket af en robot så man kan spare på hjemmehjælpen selv om de økonomisk dårligt stillede ældre nu takket være dansk folkeparti indtil videre modtager en ældrecheck på knap ellevetusind

arbejde for at der bliver nogle ordentlige minimumsregler for hjemmehjælp så de ældre kan få en ordentlig og værdig pleje i alle de socialistisk ledede kommuner hvor der er blevet skåret ind til benet ligesom der burde indføres langt langt flere favorable vilkår

det bliver særlig aktuelt nu hvor stort set det eneste af de valgløfter som s sf udstak der bliver til virkelighed er betalingsringen omkring

de hjemløse har ikke noget at se frem til fra den nye regerings side

deres forhold kommer dansk folkeparti også til at sætte på dagsordenen

være dyrere at være dansker det er grundlaget for dansk folkepartis arbejde i den kommende folketingsperiode vi medvirker ikke til at ganske almindelige danskere med ganske almindelige lønninger

som den røde regering har stillet i udsigt ved at madvarer bliver dyrere cigaretter øl og chokolade bliver dyrere og de grønne afgifter kommer til at stige de ting kan mærkes hvis man kun lige har

det skal ikke være dyrere at være dansker jeg tror at vi bliver en frisk opposition

naturligvis også klar til samarbejde men ikke et samarbejde der vil gøre det dyrere

sige

indføre sociale klausuler

det er

at jeg

sige at

at

man sætter sig

lovede jo

mest udsatte

ret køl igen efter det misregimente som det også var dengang og vi

så det er ikke andet end bragesnak

og den nuværende statsminister dan jørgensen er europaparlamentarikeren som havde brugt det meste af sin europaparlamentsvalgkamp på at sige at han ville have grænsekontrollen tilbage helst endnu mere

skal

satspuljeforhandlingerne

og sige at

sige

at

det dejligt det

synes

blandt andet da andelsbevægelsen blev skabt som svar på en stor krise for landbruget der gik man også sammen i forpligtende fællesskaber

bag vindmøllebevægelsen og de erfaringer der ligger bag de danske traditioner for skeptisk og kritisk stillingtagen i virksomheder og på institutioner når medarbejderne frimodigt og selvstændigt ser på deres arbejde og siger kan vi ikke gøre det lidt bedre det er uundværligt for udviklingen af nye og bedre måder at gøre tingene på det er ikke nok at gøre det

og derfor skal uddannelse til alle være i fokus og derfor skal vi inddrage alle de voksne veluddannede pædagoger lærere sundhedsplejersker og så videre alle medarbejderne

vores børn og unge de bedst mulige vilkår for faglig social og personlig udvikling så de lærer og oplever at de kan mestre noget og mere og mere

vi politikere skal stille formål og mål

kan vi nemlig også forvente at de faglig kompetente medarbejdere gør deres ypperste vi skal skabe plads til at forsøge nye veje og nye måder at løse opgaverne bedre på eksperimenter er forløbere for fornyelse og kreativitet vi skal tænke i sammenhænge et grønnere et sundere og et mere bæredygtigt samfund skabes ved at tænke i smartere regler og krav til for eksempel energieffektivitet og intelligent efterspørgsel klimaudfordringer er store og kræver målrettet indsats det er områder for udvikling af ny teknologi innovation jobskabelse eksport af grønne teknologier involvering af kommuner og borgere i løsninger af fælles problemer derfor skal vi turde sætte ambitiøse målsætninger

at finde nye løsninger på udfordringer

en ambitiøs og langsigtet energiaftale med flere energibesparelser fortsat udbygning af vedvarende energi

i den danske elforsyning også her ønsker vi en bred og langsigtet aftale danmark skal i eu arbejde for bindende aftaler og internationalt skal vi arbejde for en ambitiøs og bindende

klimaforandringer og hele den omfattende indsats der sættes i værk er en god påmindelse om

det internationale samfund vi er med i alene kan danmark ikke løse opgaven og alene kan vi ikke sikre et bedre og renere miljø

der har været lovgivet i en stadig strøm med flere og flere indretninger af regelsættene så man måtte spørge sig selv om det virkelig er måden at forholde sig til en verden og en virkelighed

og for en anden tilgang til de udfordringer vi står over for

nu er tiden inde til at få og jeg citerer en ny balance i integrations og udlændingepolitikken og jeg fortsætter citatet en ny balance mellem rettigheder og pligter en ny balance hvor integration prioriteres over eksklusion hvor det der virker står over symbolpolitik og hvor der værnes om borgernes rettigheder citat slut

de er lige så optaget af deres børn og deres familier og deres fremtid som alle andre mennesker

andre der har det rigtig svært og som lever under en ringe kår og umiddelbart uden de store muligheder for at forandre deres fremtid og deres situation men det kan blive bedre hvis vi sætter massivt

har man løftet det faglige niveau markant hos alle elever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

til hvert trin det er bare et enkelt eksempel på mange succeshistorier rundtomkring i danmark om at vi kan gøre det bedre det er lige så klart at der skal sættes massivt ind dels forebyggende dels klart reagerende over for kriminalitet og bander og over for tvang og undertrykkende kriminalitet der er brug for gennemsigtighed klarhed og enkelhed i reglerne for familiesammenføring børn skal kunne familiesammenføres de skal ikke kunne komme i klemme i mærkelige regler og det er derfor godt at de regler der er skal revideres retssikkerheden skal generelt styrkes flygtningenævnet udvides til fem medlemmer

om familiesammenføring danmark er forpligtet af det internationale retssamfund og dets regler de regler er skrevet i konventioner og vi er således forpligtede over for fns flygtningekonvention handicapkonvention børnekonvention torturkonvention den europæiske menneskerettighedskonvention og mange andre derfor skal vi også tage vores del af ansvaret og behandle asylansøgere på en værdig måde der giver dem rimelige vilkår mens de er her i landet de skal kunne bo uden for centrene under mere almindelige forhold så de ikke bliver mere og mere syge og svækkede under uvirksomheden i et center nu bliver der mere enkle og rimelige krav til de udlændinge der gerne vil have fast opholdstilladelse de skal arbejde eller uddanne sig og tale dansk

kan få statsborgerskab når de har bestået skolens afgangsprøve med et gennemsnit på to eller de kan få statsborgerskabet når de fylder atten år

statsborgerskab skal fremme integrationen udlændinge der har boet lang tid i danmark er integreret og skal efter enkle rimelige regler kunne blive statsborgere de skiftende politiske aftaler om statsborgerskab skal afløses af en lovgivning der giver gennemsigtighed og fastlægger reglerne og dermed sikrer borgernes rettigheder jeg citerer fra regeringsgrundlaget en sætning som jeg sætter meget stor pris på danmark er et moderne samfund i en international verden derfor skal det være muligt at have dobbelt statsborgerskab

i det radikale venstre ligesom vi støtter reformvejen

som gør at vi kan løfte de opgaver der gør danmark til danmark

vi stærkt opmuntrede af den modige økonomiske politik som er kendetegnende for regeringsgrundlaget og som erhvervsorganisationer erhvervsledere og diverse økonomer

vi lytter også til dem det

at fru marianne jelved siger

aftalen

er en

sosu

som jeg ved at de radikale

sig selv

set tilsvarende målsætninger i den tidligere regerings materialer bare lige for at understrege

strukturel balance i to tusind og tyve

det var der ikke i

elleve og

med forhandlingerne om en skattereform

men

herre per clausen

se

lars løkke rasmussen var den første fra højrefløjen der sagde at kontraktpolitikken er gammeldags politik det duer under visse omstændigheder

halvfems mandater eller mere og når det er en lige ud ad landevejen situation det går ikke i krisetider og slet ikke når man skal samarbejde på tværs så er det en helt anden form så skal vi tilbage til det rigtige folkestyre hvor vi laver

og jeg er eksperter i så velkommen

som

så

med lad

man

om at skatterne

nogen anden dansk regering har været det

vi godt være stolte af os hos sf vi har forhandlet partierne imellem vi har lagt arm og arbejdet konstruktivt på det regeringsgrundlag som skal trække danmark

af det dynd som vi har befundet os i i de ti lange år hvor vko har siddet tungt på magten udfordringerne er enorme vi står med et gabende stort hul i pengekassen de gode tider blev soldet op med ufinansierede skattelettelser velfærdssamfundet begyndte

smuldre og vi står nu med en gigantisk regning der skal betales vi har indledt en ny kamp for et nyt danmark der også giver genlyd i europa og i verden omkring os

stod ude på sidelinjen af dansk politik er slut den sidste hængekøje vi overhovedet havde tilbage på lageret har den nye skatteminister foræret væk

er vi stolte over regeringens politiske grundlag sf har ikke skrevet det regeringsgrundlag selv nogle steder er der indgået kompromiser og andre steder har vi fundet helt nye svar i fællesskab sådan er politik og sådan vil det også blive i fremtiden uanset hvor meget oppositionen i surhed skriger løs om påståede løftebrud i stedet er det nu vi skal arbejde sammen og finde fælles løsninger

i folketinget og med fagbevægelsen og erhvervslivet og alle de andre parter der skal samles for at vi kan skabe ny fremgang for vores land siden krisen har danmark mistet ethundrede og halvfjerdstusind arbejdspladser nu sætter den nye regering gang i dansk økonomi ved at fremrykke investeringer for ti milliard kroner vi vil ikke sidde med hænderne i skødet påstå at krisen er slut og vente på at dansk økonomi begynder at vokse af sig selv vi har valgt at tage arbejdshandskerne på og selv skubbe væksten i gang tømrerne murerne og elektrikerne skal nu i gang med at sætte de nedslidte skoler og bygninger i stand arbejdsløsheden skal ikke få lov

bide sig fast og den ungdomsarbejdsløshed som herre lars løkke rasmussens søn

få de unge i job og uddannelse som danmarks grønne parti er vi selvfølgelig meget glade for at danmark nu får en ambitiøs klima og miljøpolitik danmark bliver et grønt foregangsland som allerede nu vækker opsigt i udlandet bjørn lomborg er sat på køl danmark skal være en grøn

og sat klare mål om i to tusind og tyve at reducere udslippet af drivhusgasser med fyrre procent og sikre at halvdelen af elforbruget kommer fra vind sådan som de grønne virksomheder har efterspurgt det længe det glæder os at vi får en erhvervspolitik der fokuserer og satser på områder hvor danske virksomheder har særlige styrkepositioner

er udsigt til en stigende global efterspørgsel og hvor vi samtidig kan løse vigtige globale samfundsproblemer inden for klima miljø energi og velfærd i sønderborg hvor jeg selv er valgt har man lige præcis sat sig store ambitioner

som vi af både økonomiske miljømæssige og sikkerhedmæssige grunde skal leve i med energieffektiviseringer mere vedvarende energi og personligt ansvar det kræver en stor lokal indsats der og det vil klimaudfordringen også kræve af vores land men den nye regering har viljen og vil gribe de store muligheder som de borgerlige forspildte for at vende klimaudfordringerne til ny vækst og øget

mange elever forlader folkeskolen uden at kunne læse og at unge ikke kan gennemføre deres uddannelse fordi der mangler praktikpladser det er ganske enkelt ikke godt nok så uddannelserne får nu et tiltrængt løft med praktikpladser uddannelsesgaranti til alle unge mere uddannelse til ufaglærte forbedringer af de videregående uddannelser og et løft til folkeskolen hvor der blandt andet laves forsøg med tolærerordninger på sundhedsområdet vil vi efter de borgerliges overbetaling af privathospitalerne og skattebegunstigelse til privatiseringen af vores sundhedsvæsen igen satse på at udbygge et fælles sundhedsvæsen i topklasse med fri og lige adgang for alle der skal for eksempel være hurtigere behandling af kræft og andre livstruende sygdomme

kun behandling af fysiske lidelser der skal på dagsordenen i alt for mange år er psykiatrien blevet overset og vi vil ikke acceptere at børn og unge med psykiske lidelser skal vente i månedsvis på behandling

de seneste år har vi oplevet massive problemer på danske arbejdspladser med underbetalt østeuropæisk arbejdskraft på byggepladserne langt fra christiansborg har en bombe tikket under de danske overenskomster og truet vores velfærdsmodel nu har vi en regering som vil arbejde for at sikre danske løn og arbejdsforhold på danske arbejdspladser i stedet for at se passivt til mens problemerne med underbetalt udenlandsk arbejdskraft spreder sig sf glæder sig også over at vi nu sikrer en mere værdig behandling af asylansøgerne mens de er i danmark asylansøgerne skal have mulighed for at arbejde og bo uden for centrene når de har været her et stykke tid uden at deres sag er afklaret og vi satser på en ordentlig integration af nye medborgere vi vil ikke ekskludere mennesker men invitere vores nye danskere med i fællesskabet fordi vi tror

løse trængselsproblemerne i københavn og gøre det markant billigere at køre i bus og tog ved at indføre den meget omdiskuterede betalingsring i stedet for bare at se passivt til mens bilkøerne vokser og københavn sander til endelig glæder vi os over at hormonforstyrrende stoffer og farlig kemi i mad sutter og legetøj skal udfases hurtigst muligt så langt vi kan komme i danmark og videre med vores indsats i eu alt sammen til gavn for forbrugerne og de enkelte borgere ja listen var lang og det er alt sammen sf politik der nu bliver til virkelighed vi ville gerne være gået et skridt videre og

endnu flere forbedringer

realiteter vi må forholde os til hullet i den pengekasse som vko har efterladt har vist sig at være langt større end vi blev fortalt og vi er nu gået i gang med et grundigt kasseeftersyn vi har smidt en mønt i brønden over i finansministeriet og der sidder en stadig mere nervøs fuldmægtig derovre der endnu ikke har hørt den lande

fortsat er politisk flertal for forringelser af efterløn og pension desværre fik vi ikke det fornødne mandat til at fjerne de forringelser sådan er de demokratiske spilleregler men når man gør regnestykket

at danmark nu bevæger sig i retning af vores visioner om et stærkt fællesskab bedre velfærd mindre ulighed og en ambitiøs klima og miljøpolitik efter ti års ørkenvandring med de borgerlige som en udstrakt hånd til både oppositionen her i folketinget i tråd med den tale der blev holdt ved åbningen i tirsdags og til arbejdsmarkedets parter og de andre organisationer og interessenter som vi inviterer med til at løse vores udfordringer vil sf gerne gennemføre konkrete og mærkbare resultater til gavn for borgerne

det

mens vores unge ikke får en en uddannelse og vores kræftbehandling ikke er god

petersen

have en socialt retfærdig skattereform og vi vil rejse midler til at afskaffe fattigdomsydelserne det ville da være herligt hvis herre simon emil ammitzbøll ville være

er hjerteblod

og det har vælgerne også forstået de er ligesom vant til at vi har et parlamentarisk system hvor man skal tælle til

det mest groteske mens pia kjærsgaard ryster på hovedet

pia kjærsgaards eget parti der har villet gennemføre den reform nu håber jeg så at vi kan gøre noget for de mennesker der er nedslidte kan forbedre deres vilkår

jeg ser det her at jeg også var med

herre hans christian schmidt og partifællerne bare fuldstændig lod fortsætte ethundredetusind flere decideret fattige blev der i danmark mellem to tusind og to og to tusind og ni inden finanskrisen for alvor satte ind og

være

og hvorfor skulle venstre ikke også hvis man var villig til at forhandle en socialt retfærdig skattereform

det er nye toner javel men jeg ville da gerne have at vi

noget

er

det havde socialdemokraterne

ikke lovet og slet ikke de radikale men alligevel var vejret dejligt og man skal også huske

de ikke har lovet men som de alligevel har opfyldt det synes jeg er vigtigt

regne jeg ved ikke om årsagen til at det skete var at vejrguderne var faldet over nogle uheldige formuleringer i regeringsgrundlaget om at regeringens økonomiske politik tager udgangspunkt i vk regeringens i bredeste forstand men jeg synes nu at det er ret oplagt at forestille sig at det

men nu er vejret jo heldigvis normaliseret og det

så behøver vi heller ikke at diskutere de valgløfter som regeringen har opfyldt uden at give dem vi kan gå i gang med at snakke om de valgløfter

afgivet og se hvordan vi kan sikre at de bliver ført ud i livet

vi har jo fået et nyt flertal som giver mulighed for et opgør med den særegne blanding vi har set fra vkos side i de sidste ti år

udlændingepolitiske stramninger forringelse af velfærden svigt af klima og miljø og så skattelettelser til de rigeste danskere

nemlig en ambitiøs klimapolitik med klare mål for

er skrevet ind i regeringsgrundlaget flere vindmøller jordvarme solenergi energirenoveringer og skrappere energikrav til nye bygninger er ikke bare til glæde for klimaet og miljøet men skaber også i tusindvis af nye arbejdspladser til glæde for mange arbejdsløse og til glæde for statskassen som får skatteindtægter i stedet for at udbetale dagpenge enhedslisten førte valgkamp på kravet om en ambitiøs klimapolitik og derfor er vi selvfølgelig særlig glade for at det er skrevet ind i regeringsgrundlaget vi ser frem til konstruktive forhandlinger og indgår gerne en aftale om energipolitik og klimapolitik som også omfatter flere borgerlige partier end de radikale

ønsket om at få et bredt forlig fører til at målsætninger og visioner svigtes vi er forpligtet til at opnå resultater der reducerer vores forbrug af jordens ressourcer og vores forurening markant det skylder vi vores børn

regeringsgrundlaget markerer på flere områder et brud med de seneste ti års umenneskelige og diskriminerende udlændingepolitik hvor børn

i flygtningelejre selv om man valgkamp efter valgkamp lovede at

slut og hvor det vigtigste i grunden var

mennesker ude af danmark

konkrete forhindringer som for eksempel forhindrede mennesker

elskede til danmark og bo sammen med dem her

de få afgørende betydning for mange mennesker og medvirke til at skabe et helt andet politisk klima i danmark end det vi har set de sidste ti år de fattigste mennesker i danmark får også et løft når starthjælpen kontanthjælpsloftet og tidsbegrænsningen på sygedagpenge afskaffes så der er meget at glæde sig over selv om det selvfølgelig giver anledning til bekymring

tilsyneladende ikke rigtig ved hvornår de vil gennemføre de forbedringer de har lovet os og heller ikke rigtig ved hvordan de vil

vi ser da også elementer af en økonomisk politik som kan være svær at skelne fra

jeg tror ikke at jeg generer nogen heller ikke det radikale venstre ved at sige at det nok er det radikale venstres indflydelse som

vi vil arbejde konsekvent for at løfterne om afskaffelse af starthjælp

dagpengeforringelserne og de omfattende nedskæringer på uddannelsesområdet i forbindelse med genopretningspakken opfyldes

sige det helt klart enhedslisten stiller ikke ultimative krav

der skaber tusindvis af nye arbejdspladser gør op med fattigdom og ulighed

for os er et opgør med kontraktpolitikken ikke det samme som et ophørsudsalg

har lagt meget vægt på at regeringsgrundlaget er kommet til at se ud som det gør fordi hun er god til at tælle til halvfems hvis det er rigtigt

der grund til at tro ved hun også godt at der ikke står halvfems mandater bag alle dele af regeringsgrundlaget

hun godt at hun står over for det valg at føre en politik der bryder med de sidste ti års vko politik en politik der skaber arbejdspladser mere lighed og udvikling i velfærden

klimapolitik og en anstændig udlændingepolitik sammen med enhedslisten eller at fortsætte vko regimets politik sammen med venstre

dansk folkeparti og med usvigelig sikkerhed tabe næste valg enhedslisten er indstillet på kompromiser og på at indgå aftaler hvor vi slet ikke får vores politik igennem på alle områder men vi kan ikke forestille os et eneste område hvor en ny regering efter ti år under vko skal gennemføre nye forringelser vi har fokus på en aktiv indsats for at skabe flere arbejdspladser gennem investeringer i vedvarende energi og energibesparelser udbygning og forbedring af den kollektive trafik og flere penge til mere og bedre velfærd det er positivt at regeringen vil modvirke ulighed men vi vil have klart fastlagte mål for mere lighed der skal investeres i bedre uddannelse bedre ældrepleje bedre sundhedsbehandling med lige adgang for alle velfærden skal have et markant løft og den offentlige sektor skal demokratiseres der skal gøres op med krav om udlicitering og nulvækst

viljen til at turde indgå i nye og utraditionelle samarbejder

eller fordeles af parlamenter og regeringer i de enkelte lande

et opgør med hensynet til kemikaliekoncerner i europa sådan at vi selv og ikke mindst

børn beskyttes effektivt mod farlige kemikalier og hormonforstyrrende stoffer vi opfordrer til gengæld regeringen til at sætte en stopper for eus snigende overtagelse af magten til at bestemme hvilken økonomisk politik der skal føres i danmark og til at sætte sig i spidsen for et oprør mod den brutale nedskæringspolitik

ved at smadre de sidste rester af velfærd i eu medlemslandene skaber massiv arbejdsløshed og ødelægger mulighederne for at skabe udvikling og velfærd i de europæiske lande for det er nemlig sådan at investeringer i grøn omstilling investeringer i velfærd til befolkningerne ikke bare er løsningen i danmark det gælder også i de øvrige eu lande den løsning er imidlertid kun mulig hvis vi lader banker og spekulanter betale deres rimelige andel af regningen for krisen

jeg særlig glad for den formulering der er i vedtagels

at alle skal betale deres rimelige andel yde deres rimelige andel det passer nemlig ret godt med at lade bankerne betale noget mere

jeg frem til at diskutere lidt mere vi har altså fået et nyt flertal vi har fået en ny regering

et politi

det

det

med politi og militær

utvetydigt at

til vedvarende energi

er

for regeringsgrundlaget består udelukkende af intentioner ønsker og hensigter det eneste vi kan være sikre på er at regeringen planlægger flere udgifter og højere afgifter

det eneste de tre regeringspartier kan blive enige om

et højere skattetryk en større offentlig sektor flere byrder for erhvervslivet og mindre frihed men det er det modsatte vi har brug

danmark står i en meget alvorlig situation arbejdspladserne fosser ud af landet produktiviteten

vi rasler ned ad listen over verdens rigeste lande

end først antaget

ikke bare os i liberal alliance

intentioner kan jo være gode

et fattigere danmark er brolagt med gode intentioner

at afskaffe multimedieskatten og iværksætterskatten alle ved at det er sager som liberal alliance har kæmpet for i meget meget meget lang tid så det glæder os selvfølgelig men alligevel

upopulære skatter ud af det iværksætterskat særskat på pensioner multimedieskat og fedtskat for at nævne fire af de værste

vi vågnede alle sammen op til højere priser på en lang række dagligvarer danskerne

planlægger at forhøje fedtafgiften yderligere og samtidig øge afgifterne på alkohol og cigaretter

mange af os her har vel nok råd til at

den generer familierne

er til skade for landets økonomi og den rammer dem

ingen så må du gå

købe en forsikring men fremover behøver de ikke længere dele sengepladserne med dem

ikke længere mulighed for at blive behandlet på et privathospital igen

nemlig langt højere end regeringens

til så mange mennesker som overhovedet muligt

vil så få mennesker som muligt

mennesker ønsker at bestemme selv man må aldrig give afkald

og skabe deres eget liv skal der to ting til for det første skal det altid kunne betale sig at arbejde for det

arbejdspladserne skal komme ved at sænke skatten på

voldsomt når man kigger på selve forslaget

hvis vi nu siger at vi sænker skatten på arbejde og øger arbejdsudbuddet

skattetrykket og samtidig give markante skattelettelser hvordan kan man lave en skattereform som er socialt afbalanceret når man samtidig viderefører politikken om at lette i toppen det giver ingen mening

vi vil halvere selskabsskatten så virksomhedernes rammevilkår forbedres på en ubureaukratisk enkel og særdeles effektiv

for markante forandringer desværre er det langt fra det den nye regering lægger op til regeringsgrundlaget hedder et danmark der står sammen man kunne fristes til at lægge trykket et andet sted

en lyseblå regering

stilstandspolitikken fortsætter dog med flere skatter flere udgifter flere byrder for erhvervslivet og flere forbud

vi kan trække politikken i liberal retning

andersen kom

som er en

folk kan

og

jo

sige

har

vil jeg sige

eller ikke har læst

socialliberal

og en skattereform er et tveægget sværd

det er ikke så enkelt som det kunne

kan give et større arbejdsudbud

vel at mærke hvis man laver en omlægning så hvis man sænker skatten på arbejde markant og samtidig også kradser nogle penge ind den anden vej via

det jeg vil spørge

bevidstløst sænke skatten på arbejde eller vil man gøre det som økonomerne

det

op med

nedlægges fyrretusind stillinger i den offentlige

er i det

er i liberal alliances

om

hensynet til de fælles nationale værdier og de forpligtende fællesskaber er af afgørende betydning for det konservative folkeparti derfor opfordrer vi til kulturpolitiske initiativer der kan styrke vores kulturarv men der er ikke i regeringsgrundlaget noget der antyder at regeringen er optaget af en kulturpolitik der understøtter de værdier der samler os som danskere så var det jo med stor spænding man åbnede og læste regeringskataloget efter de langvarige drøftelser ude i det berømte tårn nu skulle vi se resultatet af de mange dages møder og drøftelser derude og indrømmet der står mange ord

der er skrevet mange sider og meget af det der står er for så vidt smukt og rigtigt og der er fornuftige målsætninger som stort set ingen mennesker kan være uenig i

men man bliver ikke meget klogere på regeringens politik ved at læse det for den afslører man ikke

det vi har set under valgkampen stadig væk for store deles vedkommende i hvert fald et mysterium de få gode konkrete forslag der er er jo stort set forslag som man har overtaget fra den hidtidige regerings arbejde ikke mindst den økonomiske politik med de reformer som blev aftalt i foråret og som to af de tre regeringspartier var imod før valget og jeg tror hvis man fjerner alle almindelighederne og de smukke målsætninger som ikke er understøttet af nogen anvisning på hvordan målene skal nås og trækker de helt konkrete forslag frem ja så er det faktisk et meget kortfattet regeringsgrundlag men jeg må sige

udgangspunktet for regeringen er vk regeringens økonomiske politik i bredeste forstand herunder genopretningsaftalen og forårets aftaler herunder tilbagetrækningsreformen sådan det kunne jeg godt lide at læse det synes jeg

men så er det jo altså også en ren tilståelseserklæring i forhold til det vi har måttet høre på gennem de sidste ti år

at det er de samme politikere som nu sidder i regeringen

vide hvad der har ændret sig siden den udtalelse for herre ole sohns vedkommende et af de tolv sf løfter løfter til vælgerne lød mindre til millionærer og mere til pensionister og lønmodtagere men nu kan vi så glædeligt konstatere at sf vil have markante skattelettelser og det forstår jeg også gælder for millionærerne jeg går ud fra at den nyudnævnte udenrigsminister nu vil lave om på de mange løfter som sf stillede op under valgkampen jeg

nu er vi konservative som nogle her i salen måske har bemærket

ganske interesserede i at få sænket skatterne her i landet og vi har gang på gang fremhævet den sammenhæng at lavere skatter øger arbejdsudbuddet men hidtil har vi jo kunnet overbevise

socialdemokratiet eller socialistisk folkeparti om det og derfor er det ganske interessant at den sammenhæng pludselig bliver fremhævet i regeringsgrundlaget hvor man kan læse at der skal og her citerer jeg igen skattereform der markant sænker skatten på arbejde så arbejdsudbuddet øges med cirka syv tusind personer frem mod to tusind og tyve og de offentlige finanser dermed varigt styrkes med tre milliard kroner gennem øget beskæftigelse

pludselig rigtig godt med skattelettelser og nu er der lige pludselig de effekter af skattelettelser at de giver øget arbejdsudbud og de giver et større provenu altså dynamiske effekter af skattelettelser det er interessant og jeg gentager regeringsgrundlaget er en ren tilståelseserklæring

der kunne nævnes flere andre eksempler på påstande der er fremført under valgkampen eller før valgkampen og som nu pludselig

men der er alligevel enkelte punkter hvor det skinner igennem hvilken slags samfund der er under udvikling under en rød regering og det synes jeg er bekymrende

og tage ansvar fra den enkelte lad mig give et par eksempler under vk regeringen har vi

godt nok foreløbig for en begrænset periode som et forsøg

arbejde i hjemmet det er jo ikke mindst noget som er en håndsrækning til de mange travle familier samtidig med at det øger aktiviteten i håndværks og serviceerhvervene og begrænser sort arbejde det vil regeringen nu sløjfe regeringen vil også begrænse borgernes frihed til at bevæge sig rundt i hovedstadsområdet og pålægge mange familier regninger på mellem

tyvetusind kroner om året hvis de har brug for at køre i bil ind og ud af københavn hver dag regeringen vil indføre helhedsskoler ikke bare i de områder

hvor der kan være et særligt behov men helt generelt det er en alvorlig begrænsning i børnenes og familiernes frihed til selv at tilrettelægge hverdagen med plads til selvvalgte

også øremærke op til tre måneder af den betalte barselorlov til manden det er et voldsomt indgreb i familiernes ret til selv at bestemme det er udtryk for at regeringspartierne mener at de ved bedre end familierne selv hvordan de skal indrette deres liv og det betyder mindre frihed og mere statsligt formynderi over for borgerne lad mig derfor til sidst sige så det ikke er til at misforstå hvis regeringen vil et bredt samarbejde i folketinget hen over midten så må regeringen skifte kurs i værdipolitikken væk fra en mere statslig styring og hen imod større frihed og mere ansvar til borgerne og så må regeringen forstå at en større offentlig sektor og et stigende skattetryk er det modsatte af det vort samfund har brug for det vores virksomheder brug for og det vores økonomi har brug for regeringen må med andre ord forstå at hvis man hele tiden vil stille enhedslisten tilfreds

kan man ikke samtidig regne med at det konservative folkeparti bagefter vil bidrage til at betale

en lørdag aften i tv om hvis forslag det var eller hvem der kom først med det eller hvad det var for noget

drøfte det det har været vk regeringens

forslag og naturligvis er vi parat til at drøfte en

og så må vi så se hvad elementerne er for det er

der har jeg flere gange sagt senest på det konservative landsråd

anerkendelse

som

er et

med de penge der er afsat til sundhedspolitik i de kommende år

råd til nu at tage nogle store skridt inden for psykiatrien og det er det

i

at understøtte men jeg vil fastholde at det der først og fremmest kan betyde noget for landdistrikterne er at vi udvikler infrastrukturen

jeg når det gælder langeland være optaget af om vi kan forbedre vejnettet videre fra svendborg over tåsinge og til langeland

det ville

jeg håber at

at vi må sikre en proces uden konflikt både internt i grønland og mellem grønland og danmark slutresultatet skulle gerne blive et stærkt samlingspunkt en styrkelse af det fremtidige grønland

og højere grad tillader brugen af vores land til megaindustri og råstofudvinding ressourcerne er mange men vores land hvor stort det end er er ikke uendelig stort på nuværende tidspunkt planlægger vi mineaktiviteter lige fra nordøstgrønland til kap farvel vi udfører seismiske undersøgelser tæt op ad hvalers migrationsruter og vi afsøger muligheder for at anlægge vandkraftværker bogstaveligt talt oven på vores kulturarv med andre ord det haster at vi internt tager den nødvendige værdidebat det haster at vi internt bliver enige om hvordan det fremtidige grønland skal se ud vi må og skal i fællesskab give plads og ro til arbejdet kunsten bliver at være tro mod de værdier som ligger dybt i vores kultur og identitet samtidig med

at vi sikrer grønland og den grønlandske befolkning et stærkt og solidt fundament for en fremtid med muligheder et grundlovsforberedende arbejde i grønland et grundlovsudkast i færøerne en ny regering i danmark det er for alle en brydningstid fællesskabet mellem vores tre nationer er stærkt følelsesladet og nødvendigt jeg ser frem til det arbejde som ligger foran os hvor fællesskabet styrkes

det mener jeg ikke nødvendigvis det behøver at være i første omgang for mig er dette arbejde et udtryk for at både grønland og færøerne ønsker at tage ansvar for landenes egen udvikling jeg er ikke et øjeblik i tvivl om at et stærkere grønland og et stærkere færøerne også vil resultere i et stærkere rigsfællesskab styrken ligger i den øgede ligeværdighed et fælles interessepunkt for vores nationer i disse år er i høj grad arktis fns havretskommission den geopolitiske udvikling og forholdet til vores stærke naboer mod nordvest nordøst og

sætter dagsordenen og vi må stå sammen om at opnå de bedste resultater arktis er i denne tid et af de mest synlige geografiske områder journalister i hobetal valfarter til grønland konference efter konference afholdes langs isfjorde billeder af den ensomme isbjørn på en forsvindende isflage går verden rundt alle har et forhold til

arktis det tætteste forhold til arktis har dog de cirka fire millioner mennesker der bor i arktis vi står midt i en brydningstid hvor vores hjem som før blev betragtet som et yderpunkt

som vi nu skal sikre en fornuftig og reel implementeringsproces vi ønsker fortsat at sidde med ved bordet og vi ønsker reel medbestemmelse når det gælder arktisk udenrigspolitik sikkerhedspolitik

tættere samarbejde med den nye danske regering

politik og resultater skabt i dette folkestyre mærkes også ude langs kysten hos den grønlandske befolkning på retsplejeområdet på fødevare og veterinærområdet på familieretområdet og

med lappeløsninger vi skal sikre langsigtet langsigtet og stabil finansiering af de sociale tiltag som mange ildsjæle rundtomkring i danmark udfører for udsatte grønlændere lad os sikre en helhedsorienteret dansk politik

indsats for grønlændere bosiddende i danmark en af fællesnævnerne

den nuværende grønlandske regering og den nye danske regering er ønsket om et solidt demokrati med respekt for menneskerettigheder i grønland kommer dette blandt andet til udtryk i vores ønske om en grønlandsk grundlovsproces overholdelsen og implementeringen af menneskerettigheder er for mig et centralt punkt i god regeringsførelse derfor ønsker jeg

institut for menneskerettigheder

sådan som loven om instituttet også foreskriver grønland er et stærkt samfund vi har

og dagens debat i det grønlandske folkestyre vidner om et stærkt ønske om at tage ansvar og drage omsorg for vores del af rigsfællesskabet jeg er stolt over at vi er kommet til dette punkt i vores historie jeg ser frem til arbejdet her i folketinget til at samarbejde på tværs af partier og i fællesskab blandt meget andet at se på opfølgning i sagen om de juridisk faderløse sagen om cia flyvningerne og fortsættelsen af arbejdet med oprydning efter miljøforurening forskellige steder i grønland jeg ser frem til at lære jer at kende og ønsker alle god arbejdslyst

slags

sagde er selvstyreloven

jeg at udenrigsministeren

regering men også en ny tid der er symboliseret af det grønlandske valg til dette folketing

kun siumut der har formået at have et

har fået valgt en kvinde ind samtidig er jeg også yngre end alle siumuts tidligere folketingsmedlemmer et nyt kapitel i historien skrives og den nye generation i siumut har taget fremtiden i egen hånd for siumut er vores medlem i folketinget en ambassadør for vort land det er desværre ikke et særsyn at man mange steder i danmark har en forældet opfattelse af hvad grønland er hvordan dagens grønland fungerer og ikke mindst hvordan de unge grønlændere ser på nutidens liv det er et stort ønske for mig

i den danske folkeskole så de bliver moderne på samme måde vil

at jeg kan være med til at sikre at vores talentfulde sportsfolk der i flere sammenhænge kan konkurrere på verdensplan fremover bliver sat mere i søgelyset i danmark når vi ikke

at og lignende sammenhænge må vi sikre at

vores dygtige sportsfolk der findes grønlandske borgere som på baggrund af deres fysiske handicap er blevet nødt til at bosætte sig i danmark

for at tage på rejse til grønland mindst en gang om året med rejseledsager de mange gode grønlandske borgere

muligheden for at bruge den ene grønlandske præst som det grønlandske selvstyre endnu betaler for i

er danske skatteydere og bør derfor hjælpes af danmark i denne sag jeg ser frem til at løse dette problem sammen med den nye regering en ny undersøgelse har vist at de grønlandske indsatte i herstedvester har det dårligere end de danske indsatte derfor må enhver forsinkelse af det lukkede fængsel i grønland nu stoppes jeg vil arbejde for at fængslet bliver til noget så hurtigt som muligt desuden må jeg gøre opmærksom på den dårlige løn og arbejdsforhold vores kommunefogder lider under det er ikke betryggende for udøvelsen af lov og ret i grønland

kan få vores anklager og grønlandsk ifølge den nuværende retsplejelov for grønland beror

skal oversættes fra dansk til grønlandsk det er absolut i modstrid med selvstyreloven og en klar diskrimination af de borgere som kun taler vores eget sprog jeg agter derfor snarest at fremsætte et ændringslovforslag

så det grønlandske sprog også i denne sammenhæng bliver til et sprog i vores land

mange grønlandske studerende i danmark de er grundlaget for vores fremtid og et mere selvstændigt land derfor vil jeg

en selvstændig grundlov for grønland i den sammenhæng

at vi her i folketinget laver en høring om grundlovsprocesser så vi får skabt enighed om hvordan vi gør dette i harmoni med udviklingen i rigsfællesskabet derfor er det med stor glæde at jeg har noteret mig at regeringsgrundlaget sikrer netop dette mål for os regeringen thorning schmidt anerkender princippet om folkenes ret til selvbestemmelse regeringen thorning schmidt respekterer de grønlandske ønsker om at nedfælde egen forfatning regeringen thorning schmidt forholder sig konstruktivt til ønsker om at udvikle forholdet inden for rigsfællesskabets rammer

ønsker om selvstændighed i kombination med et fortsat fortsat samarbejde mellem vore lande det er godt nyt ud over dette får vi

herunder arbejdet i arktisk råd og arctic

derfor kan jeg også kun sige at det nye

begyndelse på det kommende samarbejde omkring arktis mellem grønland og danmark

lad mig slutte med at sige at jeg har en lang række andre emner vi får brug for at tale om end dem jeg har nævnt her det gælder lige fra cias

til sikring af det grønlandske politi mod besparelser men det tager vi hen ad vejen i dag fejrer vi starten af noget der kan ligne begyndelsen til et dejligt venskab venskab det ser siumut frem til

jeg er

hele rigsfællesskabets statsminister

vi der bor og lever højt mod nord og er med i rigsfællesskabet vil gerne at en

ny statsminister husker at løfte sit blik mod nord med jævne mellemrum

selv om ministeren skal styre eu

første januar vi ønsker en synlig statsminister der er

en statsminister og en regering der prioriterer rigsfællesskabet og aktivt går

jeg kan næsten se på statsministeren

hun er enig med mig og det tegner godt

folketingsvalget på færøerne var ganske interessant de færøske vælgere har klart tilkendegivet at færøerne og

skal dyrke samarbejdet

vi to færøske medlemmer af folketinget kommer ganske vist fra

parti men begge partier går varmt ind for rigsfællesskabet den konstruktive dialog udviklingen af vores relation den tid hvor færøske folketingsmedlemmer havde fokus på afvikling og konfrontation her i salen er formentlig forbi

har inviteret til der er en række områder hvor vi kan intensivere vores samarbejde

forbindelse er det vigtigt at sige at færøerne i dag står over for

andre europæiske lande med økonomisk

er stor og det samme kan siges om underskuddet på de offentlige finanser

oplever vi i disse år en fraflytning fra færøerne som er ganske bekymrende det typiske er at de unge rejser ud for at uddanne sig og det er både godt og nødvendigt problemet er at kun

viser ligefrem at færøerne er udsat for hjerneflugt

der brug for flere arbejdspladser økonomisk

vækst og her skal der virkelig virkelig sættes ind

sambandspartiet mener at samarbejdet

kunne give et løft

statsministeren og regeringen vil kæmpe for at danmark skal være frontløber når det gælder udvikling af grøn teknologi og energi

hvad med at invitere færøerne med vores vind er kraftig vores havstrømme og tidevandsstrømme er fulde af energi og vi arbejder i øjeblikket med at trække varme ud af havet cirka fem og fyrre procent af færøernes elforbrug stammer fra vedvarende energi

her burde færøerne og

fælles og målrettet forskning og udvikling med henblik på eksport af

teknologi nye arbejdspladser økonomisk vækst og et reduceret

det er sød musik i mine ører

men her må jeg høre statsministeren ad vil statsministeren arbejde for at skabe muligheder for at etablere ordninger eller bruge eksisterende ordninger hvor færøske og

virksomheder forskere og andre kan finde sammen og komme med i

satsning hvordan kan færøske virksomheder komme med

miljø stimulere økonomisk vækst via innovation og eksport af ny teknologi som sagt

hvad mener statsministeren

lad mig her til sidst kommentere

regeringsgrundlaget den nye regering

fortsætter i meget stor udstrækning den tidligere regerings

er baseret på det bredest mulige flertal i folketinget sådan bør det være

bør afholde sig fra at føre enten rød eller

lytte til færøernes landsstyre

konkret vil jeg sige at det er fornuftigt at fastslå at grundloven og hjemmestyreloven er rammen om rigsfællesskabet jeg håber at statsministeren vil give sig tid til at kommentere

det jeg har nævnt i min tale og jeg ser frem til et godt samarbejde

er det er hverken efterløn betalingsring eller tolv minutters længere arbejdstid der har bragt os i

der direkte vedkommer færøerne og

lavet en erklæring hvor vi siger at vi først og fremmest er loyale over for flertallet i vores egne lande og at vi som udgangspunkt støtter hinanden i sager hvor der måtte være uenighed mellem danmark på den

ene side og færøerne eller grønland på den anden side

er årsagen altså ikke nogen konkret sag men det overordnede ideologiske fællesskab men jeg har haft nogle gode

at vi kommer til at have en god dialog også om de svære sager som altid kommer i et levende og dynamisk

brev til korinterne

bogstaven slår ihjel men ånden gør levende vi kunne måske dreje det lidt og sige at i forholdet mellem danmark og færøerne er det grundlovens paragraffer der nogle gange slår ihjel og politikken der gør levende der er flere eksempler på at forholdet er

anden side er det gået rigtig godt når paragrafferne er sat lidt til side og man i stedet har bestræbt sig på at få de optimale politiske løsninger

is in the detail siger man på engelsk det kan betyde mange ting

ikke kan se helheden og i forhold til den store komplekse konstruktion som rigsfællesskabet er så er diverse paragraffer i grundloven detaljer som vi ikke må lade skygge for helheden rigsfællesskabet er et net af historiske kulturelle økonomiske forvaltningsmæssige og familiære bånd det er dette net

det er ikke grundlovens paragraffer

som eksempel kan jeg nævne sagen om færøsk overtagelse af råstoffer i egen undergrund i sytten år sagde danske regeringer

efter danske retsprincipper ikke muligt som det hed dette stressede forholdet mellem de to lande

i nitten to og halvfems imod juristerne og underskrev aftalen om overdragelsen jeg spurgte ham engang hvordan han kunne gøre noget der ifølge eksperterne var brud på grundloven svaret var at beslutningen beroede på politiske og filosofiske overvejelser det er den slags pragmatisme der får tingene til at fungere hvis man havde holdt fast i den paragrafbaserede politik

medført dybe konflikter til stor skade for rigsfællesskabet samme klogskab viser danmarks nye statsminister når hun i åbningstalen siger at færøerne har et forståeligt behov for et eget demokratisk fundament under samfundet og at regeringen fuldt ud respekterer ønsket om en egen forfatning at forfatningen skal rummes inden for rigsfællesskabet

rammer så længe færøerne er en del af rigsfællesskabet er indlysende spørgsmålet som den færøske forfatningsproces rejser er hvad der kan rummes inden for rigsfællesskabet

statsminister op til færøerne for at erklære

gjorde med dette den klassiske fejl når det gælder forholdet til færøerne for når man stirrer sig blind på juraen så ser man kun problemer man

se andet for set gennem grundlovens briller er færøerne

en lovgivende forsamling som ikke er folketinget altså et brud på grundlovens §

altså et brud på grundlovens §

ser internationale forhandlinger der føres af færøernes landsstyre og hvor eu og dermed danmark ofte er modpart altså et brud på grundlovens berømte § nittende sagen er jo

langt uden for den danske grundlov

mange områder nogle ser dette som et problem men de vise kan se at dette er løsningen de vise kan se

færøerne og danmark har bestået og består er at det ikke baserer sig på juridiske bindinger men på politisk forståelse

har tilladt færøerne at udvikle sig i henhold til egne ønsker og

behov det

når det gælder den aktuelle sag om den færøske forfatning

den bliver og når det gælder andre sager som utvivlsomt vil kræve politisk fleksibilitet i årene der kommer

både indadtil og udadtil og få som statsministeren sagde et eget demokratisk grundlag

må det baseres på virkelighedens verden og ikke på en dansk grundlov der altså ikke helt afspejler virkeligheden når det gælder færøernes stilling i riget vi må i vores forfatning slå fast at magtens ophav retskilden på færøerne er færøernes folk

vi må definere hjemmestyreloven som en aftale mellem to parter for sådan er det hjemmestyreloven er meget mere end en dansk lov vi må kalde lagtingets lovgivning for lovgivning

at den skal følge den danske grundlov bogstav for bogstav for så bliver

ulovligt og det er jo en hel del det drejer sig altså ikke om detaljerne men om det store billede det drejer sig ikke om grundloven men om rigsfællesskabet

ikke om juridiske spidsfindigheder men om hvad der er bedst i henhold til politiske og filosofiske overvejelser for nu at bruge schlüters terminologi jeg kan forstå både på regeringsgrundlaget på statsministerens tale og på de samtaler jeg har haft

også er den nye regerings terminologi det glæder mig for så kan vi undgå polarisering og

i stedet for konfrontation på det grundlag ser jeg frem til et godt samarbejde de næste fire år så kunne jeg måske

om at det er godt for danmark at få et bredt samarbejde

det er også regering som har fremlagt det mest omfattende regeringsprogram nogen sinde vi udstikker en ny kurs

om danmarks alvorlige økonomiske problemer en kurs der bringer danmark ud af krisen

og vores grundlæggende fællesskab

begået løftebrud

at oppositionens kritik egentlig handler om at man er bekymret for at bruddet med tidligere tiders politik

at det sådan set er en frygt jeg

kan ånde lettet op

job og få genskabt tilliden til fremtiden

kan bidrage kommer til at bidrage og

samtidig sikre at vi har indtægter til at gøre nogle af de ting vi gerne vil

gennemføre og vi vil gennemføre det med en moderne helhedsløsning for danmark

skal udvikle ikke afvikle vi skal modernisere frem for

valgkampen om vækst

er optaget af

antallet af millionærer

til at gøre noget for de mennesker der mister deres arbejde men nej venstre har

jeg intet særskilt ønske har om at være imod millionærerne der må

tænker jeg ikke at det er den gruppe vi behøver at ofre mest tid

moderne arbejderparti led en krank skæbne i dag venstre er et millionærparti

fokuserer på hvordan vi kan modernisere vores samfund

folkeskole med plads til alle børn vi vil sikre praktikpladser så alle kan afslutte deres erhvervsuddannelse

flere pladser på uddannelserne vi vil sikre mere uddannelse til de voksne som ikke fik særlig meget uddannelse fra starten

samarbejde om uddannelse med færøerne

et tre hundrede og tres graders eftersyn af folkeskolen

ender det samme sted

og vi vil hellere end gerne gøre det med oppositionen

i nitten halvfemserne gjorde vi det

for klima miljø og energiområdet og regeringen agter at sætte danmark i front igen

mere biogas og ved at spare på energien

mere offentligt privat samarbejde

plager mange virksomheder og lønmodtagere i dagligdagen

samarbejde med færøerne på netop dette

vi skal forbedre vores kræftbehandling

i åbningstalen i tirsdags sikre at psykiske sygdomme tages lige så alvorligt som de fysiske

vil være at hjælpe børn og unge med psykiske lidelser

vi er hele danmarks regering

måde har det jo egentlig være en god dag faktisk nærmest historisk vil jeg sige

om der blev for meget ulighed

der blev lavet lagkage i de små hjem og hvad en sådan koster jeg synes det er rørende

at man nu i de borgerlige partier egentlig er begyndt at være bekymret for om uligheden vokser

bliver danmark rigere

kontanthjælpsloftet væk med starthjælpen

de familier som blev ramt af den politik som vko stod for

vil vi indfri hurtigst muligt

og også love enhedslistens fru johanne schmidt nielsen afskaffelse af fattigdomsydelser

allerede på næste års finanslov vi skal behandle mennesker ordentligt alle skal have mulighed for at deltage i samfundet ingen skal holdes udenfor

når folketinget skal tage stilling til det her

man forstå at det er noget der ligger venstre konservative og dansk folkeparti meget på sinde

jeg meget meget spændt på hvordan det gøres op når man skal stemme her i salen

en anden konsekvens af valget er at der skal føres en ny udlændingepolitik ingen skal være i tvivl

ikke symbolpolitik

vi har ikke noget problem med at stille krav til mennesker

krav der fremmer integrationen frem for urimelige barrierer

give asylansøgere mulighed for at

og arbejde uden for centrene vi skal bygge mennesker

mig at trods den langvarige debat i dag

som en ny regering står for

indgås brede alliancer om en ny balance jeg tror at mange vælgere hos de konservative og hos venstre som ønsker det og de skal være velkomne vi vil gerne skabe en ny balance sammen med venstre konservative liberal alliance

vi skal med europæiske samarbejde i kampen mod organiseret kriminalitet terrorisme og menneskehandel danmark skal selvfølgelig vise et særligt ansvar for verdens fattigste og derfor vil vi styrke udviklingsbistanden

at yde et bidrag for fred og sikkerhed ikke kun ved at være med i de skarpe militæroperationer

ansvaret for blød sikkerhed

danmark vil tage ansvar for verden

selvfølgelig også fremtidens samarbejde om arktis her arbejder danmark naturligt sammen med de andre nordiske lande og naturligvis også sammen med grønland og færøerne der er ingen tvivl om at regeringen ønsker et stærkt og et respektfuldt samarbejde i rigsfællesskabet herre sjúrður skaale sagde at det

blive sådan at vores forhold kun er reguleret af paragraffer

forholdet mellem danmark og grønland og danmark og færøerne i lige så høj grad om blodets bånd

dele af riget og det skal vi selvfølgelig også respektere

ligegyldigt hvor mange diskussioner vi får om de her spørgsmål og det skal vi nok få

altid være det blodets bånd der holder os sammen og aftvinger den respekt som man skal have i disse diskussioner fru sara olsvig sagde det meget tydeligt hun ønsker at man i grønland går i gang med denne diskussion om en grønlandsk forfatning jeg vil sige det ligeud regeringen anerkender selvfølgelig princippet om folkenes ret til selvbestemmelse

og i færøerne ønsker at nedfælde sin egen forfatning og nogle af de værdier som binder folkene sammen

fru sara olsvig og fru doris jakobsen talte også om grønlændere i danmark og

om retsplejen i danmark og grønland

større diskussion der er om grønlænderes forhold i danmark

der er ingen tvivl om at vi

står over for noget nyt der er mange der ikke ved om de skal synes at det er nyt eller det bare er det gamle

med en ny regering og vi har altså tænkt os også at føre en ny politik for danmark

også at man skal bøje sig mod hinanden for at få resultater jeg tror egentlig det er meget godt at vi i

partier som har halvfems mandater og det er vel egentlig meget sundt

så opnår de bedste løsninger vi er i hvert fald klar den nye regering er klar

med en ansvarlig og solidarisk økonomisk politik med en genrejsning af uddannelserne med en ambitiøs klimapolitik ikke kun i ord men også i handling med en genopretning af hele det sociale område vi vil behandle de svageste anstændigt

væk med symbolpolitikken med en eu politik hvor vi trækker os ud af dødvandet og ind i samarbejdet med et globalt ansvar for verdens fattigste vi skal gå nye veje

i danmarks radio tv avisen klokken atten tredive foreslog jeg en boligpakke i tv to nyhederne klokken nitten samme dag

den samme boligpakke vi lovede begge i valgkampen at vi med tilbagevirkende kraft fra den tyvende august dette år at regne ville give rabat

og ejendomsværdiskat og nu spørger jeg her i aften

flertallet men også arbejdsmetoden der er skiftet

i det her løftebrud jeg kan også tælle til

at socialdemokratiet socialistisk folkeparti det konservative folkeparti og venstre

statsministeren mener noget med det brede samarbejde hvornår får vi så invitationen

til nye boligejere om med tilbagevirkende kraft fra den tyvende august at få rabat

venstre

uanset

beløb

med

statsministeren

valget og vi kan så igen

en ting

det

også meget

etuc også

nye regering er

er blevet sagt

efter valget

skabe

venstre

statsministeren

statsministeren til forhandlinger

to og

har

nej

at venstre

en boligpakke og

med

så hvis vi

boligpakken

sige at

den

sig

sikker på

jeg har endnu ikke

veksle ord i en politisk debat med statsministeren vi har været inviteret

en kort høflighedsvisit og derudover har vi intet hørt før

de partier der nu danner regering trak sig ind i det berømte tårn på amager og forhandlede regeringsgrundlag nu forstår jeg så at vi leger med boligejerne

sige at for mig og for mit parti er det ikke en leg der lå en grundig analyse bag vores forslag fra den tyvende august

lidt mere i tvivl om hvor meget analyse der lå bag det tilsvarende socialdemokratiske forslag

jeg synes det er vigtigt nu at sige til statsministeren at det er statsministeren der er statsminister og hvis regeringen har et ønske om at fremme boligpakken og det må man forstå

altså regeringens ansvar at initiere de forhandlinger

da vi for eksempel hvis statsministeren vil

tilbagetrækningsreform kunne vi da også godt se i dagspressen at det

med opbakningen fra socialdemokratiet men det afholdt os jo ikke fra at invitere både

for noget finansieringsforslag fra regeringen

konstatere når man nu ønsker det brede samarbejde er at det her folketing

der er et massivt flertal der udgøres af socialdemokratiet sf venstre og det konservative folkeparti som har et sammenfaldende ikke bare ønske men løfte til nye boligejere til nye boligkøbere om at lave en hjælpepakke endda med tilbagevirkende kraft fra den tyvende august i indeværende år

nedslag i grundskyld og

flere gange her i dag sagt at man skal kunne tælle til halvfems

jeg vil tro at der er mange ude på boligmarkedet der har iagttaget at venstre det konservative folkeparti socialdemokratiet og sf har haft et sammenfaldende ikke bare ønske men også løfte

mange derude der har tænkt mon ikke de fire partier

mange mennesker der har disponeret i tillid til at når politikerne siger noget

derfor handler den her sag altså om at leve op til de løfter vi har givet men den handler jo også mere principielt om at sætte holdning bag ord hvis man vil det brede samarbejde så bør man jo altså også initiere det jeg tager til efterretning at vi ud over et høflighedsbesøg i den fase hvor der blev dannet regering ikke har

diskutere politik med den nystiftede regering det tager jeg til efterretning men hvis man fremadrettet vil samarbejde med blandt andet mit parti så bør man altså tage imod en fremstrakt hånd

hvis man ser på matematikken kan man ikke helt udelukke at der kunne opstå situationer de næste fire år indtil vi

brug for for eksempel mit parti for at få etableret bæredygtige løsninger så jeg må så mindeligt

bede om at man nu sætter handling bag sine holdninger

har statsministeren jo garanteret efter valget

at den her boligpakke blev til noget

at venstre var lunkne så sagde man

noget spørgsmålet lyder fra journalisten

uanset venstres skepsis ja det gør den siger helle thorning schmidt

jeg vil så mindeligt bare stilfærdigt bede om at man nu lever op til de løfter man har afgivet i hvert fald på det her punkt

indkaldte os til nogle reelle forhandlinger at man lagde et finansieret forslag frem og

støtte det her jeg har finansieringen på plads

den permanente finansiering på det forsøg

afskaffer den nye regering så den nye regering har da den samme finansiering som jeg har

en ny regering ting

så

efter valget

vi nu om det jo baggrunden er jo altså

en diskussion om den langsigtede økonomiske politik reformer som adresserer

de strukturelle problemer dansk økonomi står over for med manglende arbejdsudbud

har vi aftalt reformer i foråret som

kan gennemføre men ved siden af det er der altså et konjunkturpolitisk problem

vi altså konstatere i vk regeringen at vi over en lang periode havde haft en meget lav vækst

det så ud til at fortsætte og når vi ser på de markeder danmark eksporterer til så er der også lav vækst der

man konstatere at det jo ikke er fordi den offentlige vækst svigter der hvor væksten svigter

de private investeringer og så er der altså også

selve det at boligmarkedet er så fastfrosset som det er sætter så mange andre ting i stå kunne man løsne

gang i det private forbrug når folk handler boliger

så det kan løse op for hele aktiviteten i samfundet hvis vi tør det fastfrosne boligmarked op derfor er det at en boligpakke er en betydningsfuld del af en samlet vækstpakke fordi den

netop går ind og rammer dér hvor

det er også baggrunden for at vk regeringen jo fremlagde en omfattende vækstpakke som blandt andet betyder fremrykkede offentlige investeringer men også betyder en boligpakke også betyder at vi udvider vi udvider boligjobordningen og også betyder at vi faktisk vil gøre noget med flere praktikpladser gennemføre flere arbejdsmarkedspolitiske tiltag og give kommunerne nogle større lånerammer det var en samlet pakke der

er årsag til problemerne og derfor er det jeg ikke forstår at regeringen vælger at se bort fra mulighederne for nu at stimulere boligmarkedet det fastfrosne boligmarked er en af årsagerne til den lave vækst i danmark det viser enhver nøgtern analyse og derfor vil jeg endnu en gang opfordre regeringen til at indlede forhandlinger med partierne om en boligpakke fordi